teknisk gennemgang af afstemningsresultaterne jeg kan herefter på et enigt udvalgs vegne meddele at denne gennemgang ikke har givet anledning anledning til bemærkninger eller til at der stilles yderligere ændringsforslag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

ønsker at udtale sig om lovforslaget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

hjemmeside og så ønsker jeg alle

medarbejdere i huset en glædelig jul og et godt nytår